sager vil fremgå af folketingstidende DK liberal alliances folketingsgruppe har meddelt mig at den til danmarks nationalbanks repræsentantskab har udpeget medlem af folketinget joachim b olsen som medlem for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for ole birk olesen der er udnævnt som transport

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

som vedtaget det er vedtaget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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse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

ønsker at bruge andre metoder man har haft en del udsatte retsmøder og man har haft en del

af lovforslaget handler om at

fra det grønlandske landsstyres side med hensyn

nu er det selvfølgelig sådan at vi skal passe på vores ansatte

de er på arbejde men jeg synes alligevel jeg har brug for at ministeren folder det ud omkring

vi gør det jo i danmark vi gør det under nogle bestemte forudsætninger vi gør det med uddannet personale og vi gør det også når andre muligheder

skal anvende peberspray i i grønland vi skal jo huske på at der er en anden kultur og

til det sted man kommer fra og fungere som

spiller en rigtig rigtig stor

og derfor kan jeg godt forstå at det grønlandske landsstyre har en vis bekymring for om man ved indførelsen

brugen af peberspray kommer til

vigtige balance der er

så er der en tredje del der handler om tilhold og bortvisning

der jo også nogle andre forudsætninger i grønland

det foregår i en bygd hvor der måske kun er hundrede huse og at man derfor går op og ned ad hinanden selv om man har det rigtig dårligt med hinanden og og det er jo også sin sag at forlange at den ene part skal flytte fra en bygd til en anden for at kunne have et normalt liv

der er nogle ting der skal rettes til

de stedlige forhold fordi geografien også spiller en stor rolle i grønland

at det skal man selvfølgelig gøre i et så lille omfang som overhovedet

men der kan jo selvfølgelig være situationer hvor også det er

at hæfte mig ved at der står at det er justitsministeriets forventning at anvendelse af peberspray i grønlands

effekt ja det tror jeg justitsministeriet har ret i

personale der skal være der dommere osv og hvis grønlænderne synes at det her er noget der kan hjælpe dem på det område så har jeg intet imod det det andet forslag handler om peberspray

bemærkninger fra grønlænderne

er nødt til at sige ministeren må forklare hvad handler om

at komme overens med grønlænderne om hvordan det skal fungere det må jo være på deres betingelser at vi laver lovændringer når det drejer sig om ting som

og også hvad angår tilhold bortvisning og opholdsforbud så jeg vil sige til ministeren

jeg har set at proportionaliteten og skånsomhedsprincippet selvfølgelig

når man bruger peberspray og skjold over for de indsatte

på fornemmelsen at det er et meget stort antal mennesker

bruge den slags tekniske hjælpemidler som betjente

vigtigt at bemærke at vi her endnu engang må vi hellere sige har igangsat en lovgivning før grønlænderne har afsluttet deres behandling af sagen da vi startede

at tage det alvorligt når vi i fællesskab har besluttet at der skal være en klar rækkefølge i lovbehandlingen når det drejer sig om færøerne og grønland og det er at færøerne og grønlands parlamenter behandler de her sager før vi går i gang med at behandle dem jeg synes det er en uskik at vi bare har sådan pæne ord ved højtidelige lejligheder

endda meget ofte sker det modsatte og så bruger man

man siger jamen det grønlandske parlament

regeringen har sagt at det er okay at vi går i gang jeg synes

der er begrundet i ret fornuftige ting

har retten til

knæsætte det princip både i teori

kutyme forud for behandlingerne her i folketingssalen lovforslaget har som flere andre ordførere også har været inde på tre forskellige delelementer indførelse af en mulighed for telefonforkyndelse og sms påmindelse om processuelle meddelelser til borgere i civile sager og straffesager og alle høringssvarene er som jeg læser det positive der er gode erfaringer fra danmark med noget tilsvarende det kan effektivisere systemet

har de ansatte ved de grønlandske anstalter med lovforslaget mulighed for at anvende peberspray og skjold mod de indsatte erfaringer med indførelse af peberspray

som magtmiddel i danske fængsler er ud fra ministeriets oplysninger som jeg læser det positive blandt andet har det vist sig at muligheden for netop at anvende peberspray faktisk har en præventiv effekt truslen om anvendelse har i sig selv været nok

været nødvendigt at anvende magt overhovedet og har det så alligevel været nødvendigt at gøre brug af magt har peberspray været i mange situationer måske forhindret

yderligere magtanvendelse samlet set er der altså mulighed for at anvendelsen af peberspray bidrager til en højere grad af tryghed hos kriminalforsorgens personale kriminalforsorgen i grønland fastsætter de nærmere regler om anvendelse af peberspray og anvendelsen skal selvfølgelig som det så også fremgår af bemærkningerne foregå proportionalt og så skånsomt som muligt med efterfølgende lægetilsyn dermed imødekommes der også en række

fra høringen endelig foreslås

foretages ændringer af kriminalloven der hænger sammen

grønland af lov om tilhold det kan umiddelbart synes at der er nogle praktiske udfordringer og vanskeligheder ved at udstede tilhold med videre til personer i bygder og mindre byer i grønland

er grundlæggende for tilholdsloven at det forhold at parterne i tilholdssagen er naboer eller kollegaer ikke udelukker at der meddeles tilhold det må således så også kunne finde anvendelse

måske endda meget forbeholdne fordi

måske er en overskridelse af privatlivets fred at der lige pludselig tikker en sms ind mens man sidder i selskab med sin svigerfamilie om at nu skal man i fængsel eller nu skal man til

på forhånd eller er det noget som bare kan ske

punkt to om magtanvendelse i grønlandske anstalter

høringssvarene vi har set at effekten i danske fængsler har været ganske god som liberal alliances ordfører har opridset så det kan vi godt

nogle grønlændere bor i bygder hvor der kan være meget langt

bygd hvis man skulle flytte som herre christian juhl lægger vægt på

tror jeg det er vigtigt at vi lader grønlænderne helt færdigbehandle lovforslaget inden vi selv tager stilling her i folketinget og det

vi har tænkt os at gøre i alternativet så umiddelbart kan vi hverken støtte eller sige nej

grønlændere der advarer imod de her ting derfor er det vigtigt at vi ser nuancerne i det og tager debatten alvorligt og bringer den ind i folketingssalen efter min mening og dermed også beder ministeren om et ordentligt svar på hvordan

mener den radikale ordfører om de bemærkninger

græsrødder

minder vi om at der fortsat mangler tretten kommunefogeder og at der bør findes en snarlig løsning på dette hos politiet i grønland med hjælp fra justitsministeriet det bemærkes at arbejdsgruppen

der blev nedsat for at kigge på telefonforkyndelse i danmark fremkom med sin rapport for knap seks år siden allerede året efter i to tusind og tolv

blev telefonforkyndelser og blandt andet muligheden for sms påmindelse en mulighed i danmark men det er nu først her fem år efter at

kredsretten som er tættere på borgeren end retten i grønland tager stilling til anmodninger om blandt andet tilhold loven har til formål at beskytte folk mod vold forfølgelse og chikane og dette kan inuit ataqatigiit kun bakke op om grønlands selvstyre har også tidligere udtrykt et ønske om en indsats i forhold til en samlet plan for tiltag som kan hjælpe

vold og chikane som også er beskrevet i voldsstrategien i grønland så disse tiltag bakker inuit ataqatigiit fuldt op om

rådet for grønlands retsvæsen som årligt ser grønlands justitsvæsen efter i sømmene har anbefalet muligheden for at kriminalforsorgen i grønland kan anvende peberspray og skjold over for de indsatte på anstalterne målet med magtanvendelse må være at nedtrappe konflikter og undgå krænkende adfærd over for de indsatte

og skånsomhedsprincippet bør følges brug af peberspray bør kun være den allersidste udvej og således bør man undgå anvendelse af magt medmindre det er yderst nødvendigt for at afværge truende adfærd eller hindre selvbeskadigelse magtanvendelse i dag

sted ved greb eller ved brug af stav skub kan ikke anvendes som beskrevet i magtanvendelsesbekendtgørelsen da det reelt

afskaffet i grønland så det er rimeligt at lovgivningen bliver tilpasset til praksis i dette tilfælde skjold har tidligere været anvendt som magtanvendelse men udgik med den nuværende kriminallov fra to tusind og ti og såfremt målet med skjold

er at passivisere og derved anvende anvende mindst muligt magt over for den indsatte er det er det mål

accepterer inuit ataqatigiit ændringen i kriminalloven herom inuit ataqatigiit bemærker at politiet i grønland har adgang til peberspray

en optrapning af konflikten hvis politiet først skal involveres før man kan pacificere en voldelig for inuit ataqatigiit er det væsentligt at understrege at brugen af peberspray

ske i mindre og aflukkede rum nødvendig brug af peberspray i dertil tilpassede rum skal ske ved at sikre at kriminalforsorgens personale er sikret i konfliktforebyggelse herunder over for psykisk syge men også i brugen af peberspray endelig er det vigtigt at understrege at der skal være retningslinjer for håndtering af peberspray og hertil sikres mulighed for at den indsatte indsatte kan blive tilset af en læge efterfølgende inatsisartuts lovudvalg bemærker i deres betænkning at brug af peberspray

bør være den allersidste udvej

ske når det er absolut nødvendigt alle muligheder for konfliktforebyggelse og konflikthåndtering bør forsøges

værre

arbejdede meget længe ovenikøbet i hele ti år og efter at de havde arbejdet i hele ti år fremkom de med nogle meget

udkom i to tusind og fire anbefalingerne er langtfra implementeret endnu

sikre at mange af disse meget vigtige anbefalinger fra retsvæsenskommissionen

tilbage fra to tusind og fire bliver implementeret i grønland for at højne retssikkerheden for alle rigets dele på lige fod

fjorten ud af tres

uden kommunefogeder det svarer til at man ikke har en landbetjent man har ikke en lovens

repræsentant at rette henvendelse til og det er ikke holdbart for mange

jeg er rigtig glad for at se at der i regeringsgrundlaget står at retssikkerheden i grønland skal være på lige fod

hundrede og fyrre under efterårssamlingen lovforslaget blev videresendt til behandling i lovudvalget og beslutningsforslaget drejer sig om grønlands selvstyres udtalelse

lovforslaget og anordningsudkastet omfatter tilhold ophold forbud og bortvisning telefonforkyndelse og magtanvendelse i grønlandske anstalter

der har ikke været anledning til ændringer til lovforslaget om

har fremsat deres udtalelser vedrørende forslaget og de retter i denne forbindelse deres supplerende bemærkninger til justitsministeren

anvendelsen af peberspray i grønlandske anstalter ligesom denne skepsis er noteret i inatsisartuts lovudvalgsbetænkning lovudvalget har fremsat et ændringsforslag som er blevet enigt vedtaget i inatsisartut justitsministeriet forudsætter i i øvrigt at kriminalforsorgen i grønland i nødvendigt omfang instruerer de ansatte i reglerne om og anvendelsen af peberspray og sikrer at denne benyttes som præventivt middel i de grønlandske anstalter

grønland nemlig telefonforkyndelse reglerne om telefonforkyndelse blev indført i danmark i to tusind og tolv og ser man nærmere både afstande og vejrmæssige forhold

giver det efter regeringens opfattelse rigtig god mening at indføre tilsvarende regler i grønland ud over denne mere moderne forkyndelsesform

også fremhæve at retterne og politiet som noget nyt i grønland får mulighed for at sende påmindelser per sms til personer der skal møde

at der hermed skabes et mere effektivt forkyndelsessystem som kan nedbringe antallet af omberammelser og udsatte retsmøder for det andet foreslås det med lovforslaget at skjold og peberspray indføres som nye magtmidler i de grønlandske anstalter erfaringerne fra danske fængsler har vist at muligheden for at anvende peberspray har en præventiv effekt da det i sig selv har medvirket til at indsatte efterkommer personalets anvisninger det er regeringens forventning at muligheden for at anvende peberspray i grønlandske anstalter vil have samme præventive effekt

yderligere magtanvendelse dermed kan undgås for det tredje indeholder lovforslaget ændringer der har sammenhæng med en samtidig ikrafttræden ved kongelig anordning af lov om tilhold opholdsforbud bortvisning med ikrafttrædelse af loven får vi i grønland et mere tidssvarende fleksibelt regelsæt

med til at styrke indsatsen for at beskytte ofre for chikane og forfølgelse med de bemærkninger vil jeg endnu en gang takke ordførerne for indlæggene og ser frem til den videre behandling

anden gruppe mennesker der kommer i fængsel deroppe end dem der kommer i fængsel herhjemme hvor vi er præget af rockertyper og indvandrerbander og hvad ved jeg det er ikke den type mennesker der sidder i de grønlandske anstalter og det er derfor

at vi skal passe på at vi ikke er med til at optrappe noget som der ikke er grund til at optrappe og det kan vi godt have nogle meget seriøse overvejelser om samtidig med at vi passer på de ansatte

vil ministeren indgå i et tæt samarbejde med grønland om at få løst

deler hensynet bag den udsatte revision til folketingsåret

ville give meget kort tid til evaluering såfremt lovforslaget allerede

udløbet dertil kommer som regeringen også er inde på

lovforslaget at vi står over for en snarlig planlagt evaluering

den skulle evalueres tre år efter dens ikrafttræden i forbindelse med den generelle evaluering mener

at forsøgsordningen med postlister med fordel kan indgå

og femten været igangsat en forsøgsordning der har kørt i sundheds og ældreministeriet søfartsstyrelsen slagelse kommune og region syddanmark forsøgsordningen udløber den første januar næste år og kører dermed samlet set i to år

justitsministeriet kan ifølge lovforslaget her dårligt

at evaluere forsøget og fremsætte forslag til revision af reglerne i det her folketingsår det er så argumentationen for at man bør udsætte det jeg kan ikke forestille mig at nogen har noget imod at læse evalueringen inden reglerne revideres jeg

glæder mig i hvert fald til at læse den men tidsperspektivet for evalueringen af forsøget og revisionen af reglerne kommer jo ikke som nogen overraskelse for nogen tidsperspektivet har igennem flere år været kendt

justitsministeriet og altså også her i folketinget jeg kan ikke forstå hvorfor man i sin tid har lavet lovforslag om fristen for revision hvis man ikke agter at overholde fristen

jeg håber at ministeren vil uddybe nærmere hvordan det kan ske

ikke se den store fordel i at evaluere postlisteforsøget i samme omgang som evalueringen af offentlighedslovens ministerbetjeningsregel og folketingspolitikerregel der er tale om forskellige ting hvilket justitsministeriet jo også angiver i den kommenterede høringsoversigt i et svar til et høringssvar fra danske medier

hvis man anerkender at evalueringerne omhandler forskellige ting

forstår jeg ikke hvad argumentet for at evalueringerne skal ske samtidig måtte være for os i dansk folkeparti

er der ikke noget nyt i det der bliver fremsat her det eneste der har ændret sig er at man ikke ønsker at revidere reglerne om åbne postlister som oprindelig vedtaget og derfor kan jeg meddele at dansk folkeparti som det forholder sig nu

postlister som der er lavet forsøg med

sundheds og ældreministeriet søfartsstyrelsen region syddanmark og slagelse kommune

man kunne sådan set bare have gjort de her åbne postlister obligatoriske fra starten af så når man nu skal til at udskyde evalueringen af det her med

den meget større grad af lukkethed som der kom i forbindelse med med reformen af offentlighedslovgivningen som jo har betydet at der er sværere adgang til dokumenter i det offentlige det er blevet sværere at

så når der endelig er et initiativ med nogle åbne postlister

som er noget godt og når vi også har en masse udenlandske erfaringer der viser at man sagtens kan operere med åbne postlister og at det

engang bliver obligatorisk så kunne man da i det mindste forvente at

og siden offentlighedslovens ikrafttræden har der både være rimelig og rigelig tid til at evaluere forsøgsordningen

den primære begrundelse for at indsætte en udtrykkelig revisionsfrist for postlisteordningen har jo været at der hurtigt og senest i den her folketingssamling skulle foreligge en endelig vurdering af postlisteforsøget og en stillingtagen til den

netop allerede indsat i det lovforslag til lov om offentlighed i forvaltningen som blev fremsat den syvende februar to tusind og tretten og det er efterhånden længe siden der er tale om en ganske begrænset forsøgsordning som jeg også redegjorde for i starten involverende sundheds og

erfaringsmateriale som man med fordel kan trække på i forbindelse med udarbejdelsen af evalueringen vi kender jo også erfaringerne fra norge med åbne postlister

lugter

af endnu en forhaling af processen

fremfor et ønske om at lave en reel

det kan enhedslisten selvfølgelig ikke støtte når vi snakker om en lov som i forvejen har øget lukketheden ganske markant i forhold til muligheden for at søge

været obligatoriske der har været rigelig rigelig med tid til at evaluere forsøgsordningen og der er ikke nogen sammenhæng mellem revisionen af postlisteparagraffen som vi diskuterer i dag og så den øvrige evaluering af offentlighedsloven hvilket

ministeriet ellers fremhæver som et centralt argument i lovtekstens bemærkninger

jeg faktisk gerne spørge ministeren idet fristen for den her revision blev skrevet ind i offentlighedslovens § fire og fyrre som blev vedtaget den tolvte juni to tusind og tretten altså for tre en halv år siden hvordan kan den her tidshorisont så på nogen måde overraske ministeren og ministeriet altså hvilke reelle årsager er der for ministeren hvilke reelle årsager kan ministeren fremlægge

to tusind og femten indfører forsøgsordningen og derefter i dag kommer og siger

ikke haft nok tid til at evaluere

har jeg sådan set også opfattelsen af er

postlisteordninger jo blandt andet med til at sikre det kan forhåbentlig være med til at øge borgernes og pressens indsigt i forvaltningens arbejde

handler det bare om at få det bredt ud så meget som muligt så vi er uenige i skulle være nødvendigt at koble den her evaluering sammen med en senere og mere generel evaluering af offentlighedsloven og vi er uenige

i formålet med lovforslaget i sin helhed vi mener at man skulle have ageret i tide vi glæder os til at høre ministerens svar på hvorfor man først agerer nu

og betændt som nogle af de spørgsmål vi kommer til at diskutere senere i forbindelse med den større evaluering så for også at frigøre tid og energi til den store principielle debat der venter os i folketingsåret

atten på baggrund af den generelle evaluering

vi skal plukke de lavthængende frugter dér hvor vi forhåbentlig nemt kan nå til enighed om postlisteordningen og få det afklaret allerede i folketingsåret

lang tid undervejs dansk journalist forbund siger i høringssvaret at postlister burde have været obligatoriske

indeværende offentlighedslovs ikrafttræden og at der siden offentlighedslovens ikrafttræden har været både rimelig og rigelig tid til at evaluere forsøgsordningen danske medier skriver at de er af den opfattelse at der allerede

i dag eksisterer et meget stort og veldokumenteret erfaringsmateriale som man med fordel kan trække på i forbindelse med udarbejdelsen af evalueringen danske medier bemærker i øvrigt at udskydelsen efterlader et indtryk af en bevidst forhaling af processen

omfatter er mindre kontroversiel ordningen med de obligatoriske postlister blev oprindelig indført som en

den forsøgsordning ophører ved udgangen af to tusind og seksten og når den er ophørt

skal ordningen evalueres lovforslaget har til formål at give tid til at evaluere forsøgsordningen før selve reglen revideres i to tusind og sytten atten det sikrer at evalueringen af postlisteordningen på bedst mulig måde kan påvirke revidering af § sekstende i det konservative folkeparti mener vi at det er fornuftigt at der gives tid til at gennemføre en evaluering af forsøgsordningen i to tusind og seksten

før vi evaluerer § sekstende det konservative folkeparti bakker derfor

evalueringen danner grundlag for en revision af

herunder for en stillingtagen til i hvilket omfang postlisteordningen skal gøres permanent det betyder altså at både evalueringen af forsøget og fremsættelsen af lovforslaget om revision af reglen om postlister i princippet skulle ske hen over vinteren

sytten det vil levne meget kort tid til at gennemføre evalueringen og derfor er det tanken at evalueringen som forudsat gennemføres i folketingsåret

men selve revisionen af reglen om postlister udskydes til folketingsåret

på den måde sikres

det bedst mulige grundlag for at erfaringerne fra evalueringen af forsøget reelt kan indgå i lovforslaget om postlistereglen hertil kommer at der som bekendt er ved at blive gennemført en generel evaluering af offentlighedsloven den evaluering skal der følges op på i foråret to tusind og sytten en udskydelse af revisionen af postlistereglen giver også mulighed for

skal jeg takke ordførerne for indlæggene jeg ser frem til den

advokater og revisorer rådgiver om skatteunddragelse det er ikke deres opgave det er strafbart

det er vigtigt at vi har et stærkt og tidssvarende strafferetligt værn mod skatteunddragelse og medvirken hertil jeg må også forstå beslutningsforslaget sådan at intentionen bag forslaget er at bekæmpe rådgivning om

forstå beslutningsforslaget således at man efter den foreslåede bestemmelse skal kunne straffe rådgivningen om grov skatteunddragelse som en selvstændig kriminel handling

styrkelse af indsatsen mod grov skatteunddragelse på baggrund af blandt andet de såkaldte panama papers den tidligere regering offentliggjorde således i foråret en retssikkerhedspakke

et af elementerne i pakken er nedsættelsen af skattelovrådet i forbindelse med offentliggørelsen tilkendegav skatteministeren at skattelovrådet som en af sine første opgaver skal se på om de danske regler er tilstrækkelig robuste til at forhindre skatteunddragelse ved brug af skattely og omfanget af dette senere på foråret var der en forespørgselsdebat her i folketinget om skattely forespørgslen som var rettet til skatteministeren kom blandt andet på baggrund af de såkaldte panama papers forespørgslen resulterede i en vedtagelse hvor folketinget blandt andet noterer sig at regeringen sikrer at det nye skattelovråd hurtigt afdækker omfanget af skattely og hvordan det begrænses på den baggrund kigger skattelovådet nu

om de gældende danske skatteregler er tilstrækkelig robuste til at begrænse skatteunddragelse i danmark ved brug af skattely de kigger også på om der er behov for at skærpe

eksplicit af kommissoriet at de skal se på om der er behov for at skærpe rådgiveransvaret skattelovrådet er altså i gang med at undersøge om de gældende regler for rådgiveransvar for skatteunddragelse bør skærpes ligesom det overvejes om der er behov for at pålægge rådgivere en oplysningspligt om rådgivning eller kunder der har forbindelse til skattely skattelovrådet skal ifølge kommissoriet afgive sine indstillinger løbende og senest med udgangen af to tusind og sytten fremlægge sin samlede indstilling for skatteministeren skattelovrådet hører som bekendt under skatteministerens ressort og eventuelle spørgsmål vil skulle stilles til ham som det fremgår af regeringsgrundlaget

regeringen herudover nedsætte en straffelovskommission som blandt andet

en modernisering af straffeloven som tager højde for et nutidigt kriminalitetsmønster straffelovskommissionen vil blandt andet i

medvirkensbestemmelser det vil være naturligt at det arbejde også tænkes sammen med det arbejde der foregår i skattelovrådet og som handler om rådgiveres ansvar

jeg oplyse at anklagemyndigheden naturligvis er opmærksom på om der i sager om grov skatteunddragelse og afgiftskriminalitet må være grundlag for at rejse tiltale også mod en eventuel rådgiver hvis jeg skal summere

det i dag er muligt at straffe rådgivere for medvirken til grov skatteunddragelse og der pågår et arbejde i skattelovrådet hvor det skal vurderes hvorvidt der er behov for yderligere tiltag på området for medvirken til grov skatteunddragelse som jeg nævnte indledningsvis støtter regeringen intentionerne bag

jeg ser i den forbindelse frem til at det drøftes nærmere under udvalgsbehandlingen hvordan vi fortsat sikrer et stærkt strafferetligt værn der bekæmper rådgivning om grov skatteunddragelse en sådan drøftelse bør efter min opfattelse tænkes ind i de initiativer som regeringen allerede har iværksat herunder opfølgningen på skattelovrådets arbejde og i forbindelse med den kommende straffelovskommission på mit

lave en aktivitet her som som indebærer grov kriminalitet men som det i praksis er

og i forhold til at kigge på hvordan man man laver en strammere kurs er at

veltilrettelagt og velovervejet kriminalitet

så hvordan kan det være at en justitsminister som ellers i alle mulige andre sammenhænge taler for meget hårde straffe lige præcis på

nogle strafskærpelser eller i hvert fald nogle

fodboldens verden gemmes store summer i skattely og hvor man jo

hårdt skåret op har den situation at at almindelige mennesker betaler den skat de skal det

skattevæsenet for mere eller mindre

og at der så altså er en lille gruppe af folk der opretter selskaber

med at være store milliardbeløb som som ikke kommer i kassen hvor de burde være og hvor milliarder altså kan få lov til

skjult de penge for skattevæsenet men jo til skade for alle os andre der finansierer et fælles velfærdssamfund i danmark og skulle have brugt de penge på skoler daginstitutioner ældrepleje og så videre samtidig er der det mere principielle forhold der ikke så meget handler om pengene men mere

samfundsundergravende i at vi kan have demokrati hvor vi beslutter os for at der er nogle bestemte skatteregler

opretholde et samfund det at vi kan drive et velfærdssamfund og at der så så samtidig foregår en helt systematisk skatteunddragelse og omgåelse af de selv samme regler

gøre noget ved det her også mens vi var i regering blev der taget forskellige initiativer

også nu forslag vedrørende indsatser i danmark og internationalt flere af dem har regeringen efterkommet

siden vi vi kom med vores udspil om skattely

og har skiftet mening om det her samarbejde med informanter der ligger inde med informationer som kan bruges altså at man er villig til at give en form for findeløn for at man får informationer der ellers bliver holdt skjult som kan bruges til at få

afvist i vores ønske om at forsøge at tilføre skat flere ressourcer til

forfølge de her sager

lade sig gøre fordi der jo altså er nogle der

også tjener rigtig gode penge på at facilitere og profitere af at lave den her skatteunddragelse og hjælpe til med

den kan foregå via banker advokatfirmaer formueforvaltere og andre den sidste kategori af formueforvaltere er

i københavn som altså via forskellige interviews afdækker en helt særlig kultur og et helt særligt tankesæt blandt den her gruppe af formueforvaltere som hjælper til

rigtig nok som justitsministerens siger at der

strafforfølge medvirken til skatteunddragelse det er så ikke en paragraf de har meget travlt med at anvende hos anklagemyndigheden

at ikke bare

og dermed også til at risikoen hvis man bliver taget

medvirke til det bliver større og også gerne sende det signal som er meningen med forslaget her altså at alene det at

rådgivninger og selv om rådgivningen ikke bliver fulgt men alene det at lave rådgivning komme med skemaet til hvordan du skal lave skatteunddragelsen

straf og altså er

er det altså muligt at gøre det tydeligere end det er i lovgivningen i dag vi medvirker gerne til en dialog og får det boret fuldstændig præcist ud hvad det egentlig er justitsministeren henviser til af muligheder i den eksisterende lovgivning men umiddelbart er er vi altså tilhængere af at

vores egen idé om en fremgangsmåde havde jo

med regeringen skatteministeren ikke mindst til foråret det var jo dem som regeringen blev pålagt oven på den hasteforespørgsel der var i foråret men hvor der endnu

dér vi havde tænkt os at tage spørgsmålet op

forslag som socialdemokratiet

betale skat herre og fru jensen der altid har betalt deres skat også selv om pengene ikke har hængt på træerne har sikkert med rette følt at det var dybt dybt uretfærdigt det er det også når en gruppe mennesker ikke svarer den skat som samfundet har pålagt dem at betale for naturligvis skal man følge reglerne uanset om man måtte ønske den skatteprocent vi har nu eller en anden man skal følge de samme regler jeg deler derfor også den frustration som forslaget er udtryk for og den intention der ligger i det nemlig at de personer der hjælper til med at snyde i skat

anden måde skal stilles til ansvar

vi som udgangspunkt sympati for forslaget jeg har hæftet mig ved at der i bemærkningerne står

en selvstændig bestemmelse vil gøre det klart at man kan straffes også selv om den konkrete skatteunddragelse ikke opdages ikke kan bevises ikke gennemføres eller forsøges gennemført eller sammenhængen mellem rådgivningen og

skatteunddragelse er uklar eller svær at bevise det

som jeg lægger i i de her bemærkninger som jeg egentlig har brugt noget tid på at kigge på er at hvor de gældende regler altså giver mulighed for at straffe rådgivere der medvirker til beviselig skatteunddragelse eller

at der tages initiativ til at skabe regler der betyder at rådgivere kan straffes selv i de tilfælde hvor man ikke beviseligt ved at der har fundet noget

et meget interessant forslag som vi rigtig gerne

retsudvalget fra dansk folkepartis side ser vi velvilligt på forslaget

set positive over for at det rum

at stille rådgivere der medvirker til skattesnyd til ansvar

et rigtig godt skridt

ønsker man en paragraf

hvor man vil slå ned når nogen laver

skatterådgivning om grov skattesvindel

det er så ens at alle parter

intentionerne

det vil

afgivelse af betænkning alt hvad der skal til for at få boret ud

og slå ned på dem der rådgiver i den retning

hvad det er der ligger i forhold til det igangværende arbejde der

i forhold til sanktionsmuligheder i nuværende lovgivning

at få nået det mål alle ønsker

slået ned på rådgivning om

læse at forslagsstillerne gør det klart og jeg citerer at man kan straffes også selv om den konkrete skatteunddragelse ikke opdages ikke kan bevises ikke gennemføres eller forsøges gennemført eller sammenhængen mellem rådgivning og en konkret skatteunddragelse er uklar eller svær at bevise citat slut

hvordan det skal forstås må forslagsstillerne selvfølgelig redegøre for men det lyder ikke helt som om enhedslisten mener at almindelige retsstatsprincipper bør gælde for mennesker der rådgiver om skatteunddragelse i liberal alliance mener vi selvfølgelig at folk der gennem råd og dåd medvirker til kriminelle handlinger skal straffes vi har fuld forståelse for intentionerne i forslaget

fuldstændig enige i at man skal straffes hvis man rådgiver om at snyde i skat

at gennemskue om det har nogen betydning at lave en selvstændig paragraf om rådgivning om grov skatteunddragelse forslagsstillerne peger på at der er

om det hjælper at lave en ny særlovgivning ved vi ikke men vi håber at vi i udvalgsbehandlingen kan drøfte hvorvidt det her er den bedste måde at sikre et fælles mål om at rådgiverne

at planlægge et bankrøveri på den måde på samme måde som det er kriminelt at lave rådgivning

komme med den ekspertviden der skal til for at man kan snyde skatteborgerne

tilnærmelsesvis risikofrit at lave den slags rådgivning ikke når det kommer til bankrøverier men når det kommer til at gemme penge ulovligt i skattely

en selvstændig paragraf som kriminaliserer selve det at lave den

når ordføreren hører

det er jo ikke så svært at forestille sig en situation tænker jeg

får en rådgivning af en bankrådgiver og den person der får rådgivningen sådan set kun har

gode hensigter men bankrådgiveren alligevel rådgiver om et eller andet som

noget der er ulovligt og en person der måske ikke har tænkt sig at forfølge det og så kan jeg sagtens følge hensigterne i det her beslutningsforslag om

så handler det jo om at hvis man både kan straffes for rådgivningen i sig selv og den eventuelle efterfølgende kriminel handling kan straffes

bevisbyrden selvfølgelig løftes begge steder

hvad er så grænserne for hvornår en rådgivning kan være

strafbar er det netop når man sidder på baren om aftenen med sine venner og snakker om et eller andet fra sit arbejde eller man måske ikke engang har en autorisation som bankrådgiver eller hvad ved jeg jeg og kommer med

konkrete situation hvor man sidder på sit arbejde og rådgiver en kunde der er nogle nuancer som der i hvert fald fra vores perspektiv er behov for

til politiet om at man jo også kan efterforske i stedet for at det er den enkelte skatteunddragelsessag eller den virksomhed der

at der ikke er blevet straffet nogen rådgivere og derfor er det jo ikke godt nok

for noget arbejde der på en eller anden måde berører problemstillingen

overveje om man i stedet for skulle lave en beretning

opfordre justitsministeren til at

i dag og måske kunne vi arbejde med nogle cases

det vil vi i hvert fald være meget positive over

det er en retning vi gerne vil gå i men vi vil gerne

lidt mere klar på de retssikkerhedsmæssige problemstillinger og

hvilke muligheder vi har i dag om mulighederne i virkeligheden er der eller

i højere grad end vi måske

i tilstrækkelig grad derude i praksis

det er absolut noget vi gerne vil arbejde videre med og jeg vil gerne rose enhedslisten for

rådgivning om skatteunddragelse

har været meget uskønne se for eksempel på panamapapirerne skatteunddragelser har vist sig at være så omfattende at der er behov for igen og igen at sige at skatteunddragelse er totalt uacceptabelt og skal fordømmes og igen og igen at undersøge om lovgivningen er skarp nok på området det er derfor meget retfærdigt

at grov skatteunddragelse er forbundet med en høj strafferamme på helt op til otte år

så vi har stor sympati for enhedslistens beslutningsforslag

enige i intentionerne at det er noget der skal bekæmpes spørgsmålet er om det er en særlovgivning der skal til det er vi usikre på men vi er åbne over for

finde ud af om der er andre redskaber man kan nå frem til for at bekæmpe dette uhyre

advokater kan komme med den ekspertviden

kan rådgivere straffes for medvirken til grov skatteunddragelse efter straffelovens § to hundrede og ni og firs så straffeloven indeholder således allerede i dag en bestemmelse som betyder at grov skatteunddragelse kan straffes med

til otte års fængsel men vi har jo

i den forbindelse og det er formentlig fordi medvirken kan være vanskeligt at bevise men formentlig også fordi anklagemyndigheden skærer sagerne til og dermed ikke har fokus på at retsforfølge rådgiverne

når ingen rådgivere bliver dømt når det nærmest er risikofrit at rådgive om

de her ulovligheder og komme med den ekspertviden der skal til for at

der samtidig kan tjenes gode penge på at hjælpe med eksempelvis skattelykonstruktioner ja så bliver der jo skabt et incitament

fortsætte den profitable rådgivning om skatteunddragelse

hedder straf med straf på og skærpelser af straffe fordi vi har den holdning at der skal være en dokumenteret effekt

at højere straffe rent faktisk virker

velovervejet og tilrettelagt så har både strafniveau og opdagelsesrisiko en præventiv betydning og derfor

set i det lys også ekstra problematisk at grov skatteunddragelse eller rådgivning om

kan forekomme at være næsten straffrit

det er desuden enhedslistens klare opfattelse at såvel grov skatteunddragelse som det at tjene penge på at rådgive andre om hvordan det kan gennemføres er forargeligt

i sig selv krænkende for retsfølelsen hos alle os som

og betaler skat at revisorer bankansatte og advokater kan slå sig op på at rådgive om skatteunddragelse og så også gå fri når de rent faktisk hjælper store virksomheder eller enkeltpersoner med at undgå at betale skat

det som det her beslutningsforslag så indebærer og det kan vi jo se om vi kan præcisere i forbindelse med udvalgsarbejdet det synes jeg er en rigtig god idé

også har redegjort for i nogle af de korte bemærkninger jeg har lejlighed til at komme med under debatten i dag er at vi vil have en særskilt bestemmelse i straffeloven som selvstændigt kriminaliserer rådgivning

at man kan straffes også selv om den konkrete skatteunddragelse ikke opdages ikke kan bevises ikke gennemføres eller forsøges gennemført

sammenhængen mellem rådgivningen og en konkret skatteunddragelse er uklar eller svær

fokusere på selve rådgivningsaspektet uanset hvilken kriminel handling denne ulovlige rådgivning måtte føre til eller ikke

om at rådgive om grov skatteunddragelse bliver kriminelt men at det ikke er en betingelse for straf at denne unddragelse rent faktisk foretages eller forsøges foretaget af kunden

er rådgivning om grov skatteunddragelse

en selvstændig kriminel handling der kan straffes og det ønsker vi

dermed vil det også stå klart at selve rådgivningen om hvordan man ulovligt kan undgå at betale skat ikke er acceptabelt og at det er strafbart ligesom der sendes et klart signal til anklagemyndigheden om at også overtrædelse af denne bestemmelse

har noteret mig i forbindelse med debatten i dag at der jo tegner sig et flertal

for det her forslag der er nogle ting som kan

om der er nogle formuleringer i beslutningsforslaget

hvis vi snakker om ting som bliver begået i affekt eller ting som oftest bliver begået fordi folk er under påvirkning af stoffer eller alkohol

betydning i forhold til at forhindre kriminalitet at man

synes generelt at det er godt at vi i danmark har et retssystem hvor det er få mennesker

en procent af befolkningen

der sidder i fængsel i danmark er det kun omkring halvfjerds

at vi tværtimod er villige til at diskutere og udfordre konventionerne når der er behov for det det gælder også den europæiske menneskerettighedskonvention regeringen er enig med forslagsstillerne i at der er et behov for at se kritisk på den dynamiske fortolkning som gennem årene har bragt rækkevidden af konventionen ud af trit med de oprindelige intentioner den diskussion er blandt andet relevant i forhold til udvisningsområdet hvor menneskerettighedsdomstolens praksis har stor betydning for danmarks muligheder for at udvise kriminelle udlændinge regeringen har derfor besluttet at sætte spørgsmålet om en reform af den europæiske menneskerettighedskonvention på den internationale dagsorden det vil vi gøre når danmark næste år overtager formandskabet for europarådet

i justitsministeriet med deltagelse af udenrigsministeriet som er gået i gang med at forberede det arbejde vi vil arbejde for at reformere

det europæiske menneskerettighedssystem så vi blandt andet får en bedre balance mellem beskyttelsen af menneskerettighederne og vores mulighed for som demokrati selv at bestemme hvordan vi vil indrette vores samfund det er et ambitiøst og vanskeligt projekt for det bliver bestemt ikke en nem sag at få syv og fyrre medlemslande til at blive enige

er overbeviste om at andre lande ser nogle af de samme udfordringer som os og heldigvis starter vi jo ikke helt fra bunden der er allerede en reformdiskussion i gang blandt europarådets medlemslande beslutningsforslaget lægger op til at vi skal ophæve den såkaldte inkorporeringslov det er en lov fra nitten to og halvfems der inkorporerer den europæiske

er begrundet i at danmark dermed kan træde et skridt tilbage

også at danmark skal tage et forbehold over for menneskerettighedskonventionen det skal konkret ske ved at danmark skal udtræde af menneskerettighedskonventionen og derefter genindtræde med et forbehold i forhold til muligheden for at udvise udlændinge men er det svaret kunne man så spørge

menneskerettighedskonventionen holdbare løsninger på de udfordringer som vi står over for på konventionsområdet herunder i forhold til udvisning af kriminelle udlændinge det korte svar er efter regeringens opfattelse nej jeg vil gerne forklare hvorfor lad mig starte med at forklare hvorfor ophævelsen af inkorporeringsloven ikke er en snuptagsløsning en ophævelse af inkorporeringsloven vil uanset hvad der står i beslutningsforslaget ikke ændre på at danmark fortsat vil være forpligtet til at overholde menneskerettighedskonventionen og vi vil også fortsat være forpligtet til at indrette dansk lovgivning i overensstemmelse med konventionen

selv om inkorporeringsloven ophæves vil menneskerettighedskonventionen stadig kunne påberåbes

og anvendes af de danske domstole og andre myndigheder anvendelsen vil blot ske efter de såkaldte fortolknings og formodningsregler i forhold til afgørelsen af konkrete sager vil det derfor have en meget begrænset juridisk betydning hvis inkorporeringsloven ophæves det er ikke muligt at pege på nogen sager hvor inkorporeringsloven har gjort en forskel i forhold til domstolenes anvendelse af menneskerettighedskonventionen hertil kommer at danmark fortsat vil kunne indbringes for den europæiske menneskerettighedsdomstol

danmark vil være retligt forpligtet til at følge menneskerettighedsdomstolens afgørelser en ophævelse af inkorporeringsloven vil derfor reelt set ikke være en løsning på de udfordringer der er i forhold til den europæiske menneskerettighedskonvention

så er om at udtræde af menneskerettighedskonventionen for derefter at genindtræde med et forbehold for konventionens artikel ottende

jeg nødt til at pointere det som jeg sagde i min indledning grundlæggende har danmark en klar interesse i en stærk international retsorden derfor skal danmark også overholde de konventioner som danmark tilslutter sig vi skal anerkende de fastlagte fastlagte rammer

der er for at drøfte og finde fælles løsninger på de udfordringer vi oplever med de internationale konventioner i sidste ende kan enegang i form af alternative eller unilaterale løsninger skabe præcedens for en politik som slet ikke vil være i dansk interesse nemlig at vi ikke længere vil kunne stole på

menneskerettighedskonvention derfor vil regeringen også sætte spørgsmålet om modernisering af den europæiske menneskerettighedskonvention på den internationale dagsorden under det kommende danske formandskab for europarådet derimod er vi ikke enige i

de to konkrete tiltag der foreslås i beslutningsforslaget hverken en ophævelse af inkorporeringsloven eller en model hvor danmark træder ud af den europæiske menneskerettighedskonvention med henblik på at genindtræde med et forbehold er holdbare løsninger på de udfordringer som vi oplever med konventionen derfor kan

smides ud af danmark nu er venstre jo ikke længere alene om regeringsmagten nu er det konservative folkeparti og liberal alliance trådt ind i regeringen derfor vil jeg gerne spørge for jeg er jo meget enig i det

som ministeren skrev i det blogindlæg for et halvt år siden og

så vi fremadrettet kan slippe af med folk der er så dybt kriminelle som sigøjnerbossen der jo har otte og

tyve domme for straffelovsovertrædelser bag sig hvornår kan vi regne med at det

udfordringer og inden vi nu giver op og taler om

det vil svække os helt enormt at begynde at tale om plan b før plan a overhovedet har været ført ud i livet jeg har et håb om og en tro på at vi kan gøre noget her for

og jeg langt hen ad vejen deler ønsket om at dem der ikke vil danmark

initiativ til at danmark opsiger den europæiske

derefter genindtræder i konventionen med et forbehold det synes vi vil være en meget meget dårlig idé når det så er sagt

de internationale konventioner

skrevet i en anden tid at de udspringer af en anden virkelighed end den virkelighed og den verden vi lever i i dag og derfor er vi i socialdemokratiet også parat til at udfordre tilgangen til og fortolkningen af de internationale konventioner ganske som regeringen

menneskerettighederne og menneskerettighedsdomstolen bevarer deres demokratiske og nationale legitimitet og det gør de bedst hvis vi tager de her diskussioner åbent for socialdemokratiet er det afgørende at vi sikrer at rækkevidden af vores internationale forpligtelser giver mening

vi kan indrette vores samfund på den måde vi mener det skal indrettes

håndtere store udfordringer som terrorhandlinger og flygtninge og migrantstrømme samtidig med at vi holder os inden for rammerne af vores internationale forpligtelser det er den balancegang vi hele tiden søger at finde vi har noteret os at regeringen også ser et behov for at se kritisk på den måde hvorpå menneskerettighedsdomstolens dynamiske fortolkning har udvidet rækkefølgen af den europæiske

der er tale om kriminelle som typisk ikke har nogen interesse i at integrere sig i det danske samfund

har vi ingen interesse i at beskytte hvis man læser regeringsgrundlaget ordentligt vil man således også opdage at regeringen er i gang med at se se på denne problemstilling som ministeren sagde

et arbejde i gang i justitsministeriet og udenrigsministeriet og i regeringsgrundlaget er det klart angivet at regeringen agter at holde en international ekspertkonference om konventionen som led

i det danske formandskab for europarådet

gerne tilkendegive at venstre deler holdningen om at vi skal se kritisk på konventionerne men venstre deler ikke holdningen om at indholdet i beslutningsforslaget er vejen frem vi kan ikke i dag støtte en ophævelse af inkorporeringsloven da vi ønsker en dybere analyse af vores handlemuligheder venstre er tilfreds med det arbejde som regeringen allerede har sat i gang og derfor

vist har udenlandsk pas men som har boet stort set hele deres liv i danmark hvis vi for eksempel tager den person som dansk folkeparti navngiver i sit beslutningsforslag

sidste fire og fyrre år ud af personens seks og fyrre årige levetid her i danmark de første to år af personens levetid boede den pågældende i øvrigt i et helt andet land

som han bærer og som jeg formoder at forslagsstillerne vil forsøge at få ham

en mere krakilsk person end mig ville måske indvende at en persons kriminelle adfærd hverken ligger i generne eller i passet men i opdragelsen og da den helt overvejende er foregået eller skulle vi sige ikke foregået

kunne paslandet måske indvende at det i virkeligheden mere er danmarks problem end

lad os også se på ulemperne ved at udtræde af eller løsrive sig fra den europæiske

må vi vel som udgangspunkt tage at alle andre lande har ret til det samme og ovenikøbet kan bruge danmarks handling som et argument for at gøre

tyrkiet hvor islamismen

hvor

erdogandikterede tv optræder

og hvis vi kan vælge hvilke dele af menneskerettighedskonventionen

vi ikke gider følge så kan alle andre vel også vælge hvilke dele de ikke gider følge jeg forudser allerede hvilke rusland vil løsrive sig fra forpligtelsen til ytringsfrihed tyrkiet vil løsrive sig fra forpligtelsen til ikke at henrette fanger det har erdogan jo allerede annonceret og aserbajdsjan vil løsrive sig fra forbuddet mod tortur eller alle tre lande vil vælge en kombination af alle tre dele

løsrive sig fra sikke en fest vi får mere censur mere dødsstraf mere tortur det kommer muligvis alligevel men det vil vel

mærke ske uden at vi har nogen muligheder for at gøre indsigelser imod det hverken når det rammer landenes

falder i kløerne på de her regimer det kan for eksempel være en lastbilchauffør som passer sit arbejde eller en turist som

dansk folkepartis forslag handler dybest set om hvilket europa vi kæmper for i enhedslisten kæmper vi for forpligtende menneskerettigheder for alle

også selv om der er et hjørne eller to og det er der utvivlsomt jeg kunne nævne eksklusivparagrafferne hvis nogen vil

jeg har med dem hvor vi kunne ønske os det anderledes

er vejen derfor at foreslå en nyfortolkning af konventionerne eller en tillægsprotokol og så skaffe flertal for det alt andet end at gøre det på den måde vil være at være stikirenddreng for autoritære regimer som rusland tyrkiet og aserbajdsjan det virker som om der er partier i folketinget der vil påtage sig den rolle det ønsker enhedslisten ikke og vi afviser derfor

at ret og rimelighed sker fyldest at

objektivt rigtigt også i en juridisk forstand at det som levakovic har foretaget sig fortjener udvisning han skal ikke være her i landet

kasser for millioner vi har faktisk lige haft haft noget med hensyn til

skatteunddragelse som enhedslisten tog utrolig alvorligt men det her forhold

en storsvindler simpelt hen malker de kommunale kasser for millioner og kører rundt i store biler er man ligeglad med det er jeg bare ikke og jeg mener at det må være rimeligt at vi forlanger at det er dansk lovgivning der gælder her i

til den europæiske menneskerettighedskonvention

indsnævrer hvad et demokratisk flertal kan beslutte

kan vi i liberal alliance altså godt se pointen i at have en stærk international retsorden derfor er man hele tiden nødt til at afveje danmarks interesse i at kunne føre en fornuftig udlændinge og asylpolitik i forhold til ikke at undergrave tres års menneskerettighedsarbejde regeringen har tilkendegivet at den vil arbejde for at reformere konventionerne i den retning som forslagsstillerne også ønsker det skal ske i forbindelse med det danske formandskab for europarådet og i liberal alliance er vi overbeviste om at mange andre europæiske lande må have oplevet samme udfordringer som danmark

der derfor må være en fælles interesse i at finde en bedre balance

vil beslutningsforslaget derfor have den konsekvens at vi sætter den internationale retsorden over styr uden at det har nogen konkret retsvirkning i danmark overhovedet

liberal alliance

spændende arbejde og alt muligt held og lykke

fra dansk folkepartis side

at spørge om man forfølger andre spor og det kan også bare være nogle tanker man gør sig hos liberal

eller internt i regeringen vil man for eksempel være indstillet på at tage forbehold for de dele af konventionen som man mener er problematiske det kan være artikel otte

i et forsøg på at forhindre at meget kriminelle udlændinge bliver udvist fordi de har

i bemærkningerne til forslaget

hvad det er det her går ud på det har vi også kunnet høre i

konventionen forhindrer danmark i at føre den

udlændingepolitik som der ellers er flertal for i

hvis man ser på menneskerettighedskonventionen kan man jo sige

ved kernen af hvad det er konventionerne skal nemlig

lærdom at der kan være tider og omstændigheder hvor det af den ene eller den anden årsag bliver retfærdiggjort

en majoritet eller et magtfuld styre underminerer menneskers basale rettigheder det var derfor vi i et

at det er vigtigt at vi på tværs af landegrænser forpligter os til at overholde og værne om de basale menneskerettigheder

synes jeg faktisk det er bekymrende at vi har den diskussion om vi skal have mulighed

for halvtreds år siden var så visionær

nedfældet de her principper

også meget enig med enhedslistens ordfører på området som netop

kunne risikere en nedadgående spiral i forhold til de

ønsker om hvilke menneskerettighedsprincipper de

så synes jeg faktisk

støbt i beton og det er jo ikke tilfældet vi har jo

synes også det er vigtigt at holde sig for øje at vi har en europæisk menneskerettighedsdomstol som jo lige præcis her i sidste eller forrige uge gav os medhold i at

af særlig kriminel tilbøjelighed faktisk kunne udvises

viser os at også den europæiske menneskrettighedsdomstol lige præcis

har startet alt det her ja så er

en juridisk vurdering der tilsiger at på baggrund af familiemæssige årsager

vi har et fængselsvæsen og en domstol der har dømt ham til at

alternativet ikke bakke op om

uden hjemmel ret til respekt for privatliv og familieliv ret til at tænke frit og til samvittigheds og religionsfrihed ytringsfrihed forsamlings og foreningsfrihed ret til at indgå ægteskab og adgang til effektive retsmidler

herunder beskyttelse af ejendomsretten ved tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention forpligter staterne sig til at respektere og sikre de grundlæggende menneskerettigheder

jurisdiktion den europæiske menneskerettighedskonvention kan påberåbes over for danske domstole og forvaltningsmyndigheder som har en forpligtelse til anvende konventionen på linje med anden dansk lovgivning

enhver kan klage til den europæiske menneskerettighedsdomstol i strasbourg med

de rettigheder som er beskyttet af konventionen det er sådan justitsministeriet forklarer

menneskerettighedskonvention handler om og jeg følte trang til lige

at repetere hvad det er for nogle grundlæggende menneskerettigheder som vi alle sammen

i europa i nitten ni og fyrre da vi kiggede hinanden i øjnene efter anden verdenskrig

vil vi aldrig nogen sinde byde hinanden i igen det er jo grundlæggende det der er på spil her og derfor er vi imod

der på et tidspunkt var en klar forståelse af at det er

fremfor at det bare bliver

det synes jeg vi skal være glade for vi har

jo altid diskutere om der er ting der skal ændres ting der kan være anderledes

meget advare imod at man begynder

angreb på de her konventioner

for at få dem ophævet eller få forbehold ind og så videre det

anser jeg for at være aldeles problematisk

kan også godt blive potentielt farligt ikke mindst for et land som danmark det er jo rigtigt at når man indgår

både mellem mennesker men også mellem lande

også omvendt at andre lande også begrænses i deres muligheder i forhold til danmark

jo gensidig gensidig afhængighed og gensidige

danskere kan have glæde af

at konventionerne bruges som et hold kæft bolsje og når det er allerværst

bliver konventionerne en dårlig undskyldning for ikke at føre den politik som vi gerne vil føre men netop fordi regeringen vil påbegynde et kritisk arbejde med den europæiske menneskerettighedskonvention under det kommende formandskab for europarådet

vil det være en kortslutning af processen

støtte det her beslutningsforslag

konservative ikke støtte

konventionerne og nogle af de sager vi har haft har et underliggende problem indbygget

på mange virker som om politikerne er handlingslammede som om folkestyret er handlingslammet

vi ikke rigtig kan finde ud af at gøre tingene

bare bliver sagt internationale forpligtelser

godt at have internationale aftaler det tror jeg ikke der

nogen her der vil være uenige i men det er bare afgørende når det angår danmark

gør alt hvad de kan for at at svindle og går frem på en måde så

malker kommunekasser

og svindel

blevet udvist hvis det ikke havde været på grund af den europæiske menneskerettighedskonventions artikel otte om retten til et familieliv

der er galt med det er jo at domstolens domme er dynamiske det vil sige at de bevæger sig i fortolkningen og væk fra det

grundteksten og intentionen for at ende et helt andet sted og det er jo stærkt utilfredsstillende hvis man tror på at love skal være entydige

det som er selve fundamentet for en retsstat altså at love er entydige og

at fortolke dem så de ender et helt andet sted

om de her såkaldte barnebrude hvor det jo også er kommet frem at dem kan vi

ikke skille ad selv om de

der mener jeg simpelt hen at lovgivningen ogeller den europæiske menneskerettighedskonvention er

almindelig retstilstand

så gerne at den europæiske menneskerettighedskonvention blev kigget efter i sømmene

kan slås fast at vi dømmer efter

den lovgivning som vi har vedtaget her i folketinget og at

det hele ender det drejer sig i virkeligheden om noget så enkelt som det danske folkestyre

blandt danskerne faktisk kan føres

det drejer sig om at tage virkeligheden alvorligt sådan at man har respekt for danskerne og den virkelighed man lever i men under alle omstændigheder

glæde glæde mig over

at der er et problem i forhold til den her levakovicsag det glæder os meget fru mette frederiksen adresserede det jo her fra

ikke forbliver ved skåltaler men at der faktisk sker noget at det løftes fra den her frugtbare og gode debat

til noget der er konkret og det håber jeg og